betragter jeg tingets samtykke som givet

indholdet osv og det er også fint

så vi kan klart sige fra venstres side selvfølgelig også

for det det er helt naturligt at

de her hjemler helt på plads sådan som det alt sammen fint er gennemgået så venstre kan

rækken

at ministeren blandt andet lægger op til at vi i nu får mulighed for at vetstat fremover skal finansieres

brugen af antibiotika og vi har også en forhåbning om at det måske kan få ejerne af de her dyrehold til at skrue lidt ned for brugen af antibiotika men vi må se hvordan det går vi er selvfølgelig også meget positive

om at ændre på formuleringen og vi synes egentlig at vi gerne vil rose ministeren for hans måde at ændre formuleringen på og få det gjort specifikt hvad

kan få data på besætningsniveau det giver jo mulighed for hvis der er en landmand der har problemer

antibiotikaforbruget

vi synes også det er vigtigt at det er erhvervet selv som betaler til driften af det her medicinregister

er fastsat i et forlig fra to tusind og atten til

en og tyve det jeg synes er er det allervigtigste i det her er at man nu

og registreringen af det her i vetstat får det opdateret

og dermed være meget skarpere på hvordan medicinforbruget udvikler sig på de forskellige besætninger

blevet brugt af de øvrige partier her fra talerstolen støtte lovforslaget jeg vil sige til herre peter seier christensen fra nye borgerlige at det med at et erhverv selv finansierer de omkostninger som erhvervets drift medfører for det offentlige faktisk er en ganske normal ting

medicin i det her tilfælde og derfor er det også rimeligt at erhvervet betaler de omkostninger som det påfører det

her på talerstolen det synes jeg gik godt så må vi jo håbe at det går lige så godt for den nye minister men

bredt flertal for det her lovforslag og det er der jo ikke noget mærkeligt i fordi det som det er sagt flere gange

da redegjort for hvad indholdet af lovforslaget går ud på

berøre et enkelt spørgsmål der blev stillet af dansk

dyrearter også registreres i registeret det forholder sig sådan

geder og det er jo dem der ligesom er holdt uden for det

procent af

skulle undtage dem for betaling fordi

blive større end selve betalingen så det er baggrunden for den model der er valgt for arrangementet men udover det ser jeg selvfølgelig frem til at vi kan behandle eventuelt yderligere spørgsmål

ordet

ordfører er fra venstre herre erling bonnesen værsgo

digital kommunikation og det er vigtigt at man

udarbejdes der jo mere og mere i den retning

jeg et lille spørgsmål også til fødevareministeren

vi nu som en helt naturlig del kan vi sige går ind

om at få så meget som muligt over på digital kommunikation så er det også vigtigt at vi kan sige at

at sige er hul igennem altså hurtigere bredbånd og at der ikke er for mange mobilhuller

og sige at der fik vi jo også med afsæt i

i folketinget som jeg husker det afsat den her bredbåndspulje og nu synes jeg jo sådan kan se over de sidste dage her at der er opstået

lidt usikkerhed om hvorvidt den bredbåndspulje så får lov til at

også fra langeland og fra nogle landmænd som har kontaktet mig undervejs at de vil meget gerne også betjene sig af de her nye muligheder for det er jo den nemmeste måde at gøre det på men det forudsætter bare at der er hul igennem

nu og sagt i forbindelse med regeringens præsentationen af finanslov at de har hørt at der ligesom ikke

bredbåndspuljen og at den selvfølgelig skal fortsætte for vi skal jo have hul igennem alle steder også på langeland

også det gør vi nemlig også med det her forslag og

sætte flere ord på det

nogle af de bekymringer som er fremsat i høringen

blevet påtalt nu her blandt andet at vi selvfølgelig skal sikre

at ministeriet har har svaret ganske glimrende på så

så er det jo selvfølgelig en del af en meget omfattende digitaliseringsproces hvor vi skal passe på især de ældre borgere

i resten af processen for at sikre ekstra

at man har løsninger som den enkelte landmand selv kan udføre så man ikke ender i nogle systemer hvor man er dybt afhængig af

hvis der er landmænd der har digitale problemer

at den der bredbåndspulje ikke skal sløjfes

er afhængig af at der bliver rullet lidt mere fiber ud ude på landet men hvor det slet ikke er en løsning for hele landet så er det virkelig farligt at lave lovgivning på den måde men

det er væsentligt at se det her i

en nødvendighed og at hvis der er landmænd der ikke har den gode forbindelse kan det være at man er nødt til at tage ind til det lokale bibliotek og få ordnet

så enhedslisten går ind for at vi får den her digitalisering det er

de sidste fire år jo er blevet strammet op der var jo et enkelt år hvor der var dele af københavns kommune som fik støtte fra den her bredbåndspulje det syntes vi var lidt underligt

man sige de bekymringer som venstres ordfører har luftet her

landlige områder på langeland end områder

skal være mit spørgsmål at enhedslisten bliver en central del af den kommende finanslov så kan jeg regne med at

ikke engang vores allervigtigste krav er helt ultimative hvis vi måtte få noget der er endnu bedre end vores bedste krav så er vi helt åbne over for at det er det der kan komme igennem så der må jeg desværre skuffe venstres ordfører venstre må jo selv komme med hvad de synes er væsentligst og hvis en bredbåndspulje er venstres allervigtigste krav til en finanslovsforhandling

netop bredbåndspuljen den vil jeg også tage fat i i den her forbindelse diskuterede vi landbruget det var simpelt

derud hvor landbrugene er det er jo ikke inde i københavn

og de er enormt afhængige af at de har

offentlige myndigheder og landbrugsstyrelsen hvis det er sådan

få forbindelse og der er bredbåndsnettet meget meget meget vigtigt

landbruget som får nemmere ved at kommunikere med det offentlige men også til for det offentlige som skal bruge færre ressourcer på at behandle de forskellige formularer og oplysninger man modtager

kan folk vel bare gøre det selv men det er jo fordi som vi ved at hver gang man indfører noget nyt

det ville for det offentliges vedkommende betyde at man skulle sidde og have en parallel administration med medarbejdere

fra nogle mere gammeldags landmænd som ikke ønsker digitaliseringen og det ville simpelt hen være for stor en omkostning i forhold til hvilken nytteværdi man får ud af det

bredt flertal for det her lovforslag

forslag indfører noget som er til gavn både for brugerne

ude på på markerne

at sige til det er for det kan jo ske og det oplever man jo selv

at der ikke er tilstrækkelig dækning lige i det område hvor man er

i hele landet det er jo også mit udgangspunkt det er forudsætningen for at man kan være borger i dag i danmark i hele landet på en fornuftig måde og

forretning uanset om det er som landmand eller som erhvervsdrivende

jeg har set at finansministeren og klima og energiministeren har meldt ud at ordningen

afsluttet

er et godt udgangspunkt

men det er som sagt ikke mit ressortområde

at det er vigtigt at det her bliver brugervenligt og det

jeg også vægt på at den her nye teknologi

herre ole birk olesen nævnte at der var en lille gruppe som ikke benytter sig af de digitale muligheder i dag i forhold til landbrugsstøtteområdet

vi har cirka fyrretusind brugere og ud af dem er der

som ikke benytter sig af de digitale muligheder

fremover man gør det på andre områder og kommer nu også til at gøre det på det her område men stadig væk

nævnt af herre søren egge rasmussen skal det selvfølgelig være en mulighed for der kan være omstændigheder hvor det ikke er muligt

at tilbud og så skal der kunne gives en dispensation men det bliver i meget meget få specielle tilfælde men det er der altså hjemmel til i loven så tak for den brede tilslutning til forslaget og jeg siger

som ministeren selv siger der skal være hul igennem

kan huske kan vi sige oplysninger eller indtastninger

få det skubbet igennem efterfølgende

for der er masser af andre situationer hvor man står

jo derfor som jeg også markerede i min ordførertale at vi også fra blå lejr heldigvis med bred opbakning

alle sammen var rundt en masse forskellige steder nu

det sydfynske i forbindelse med valgkampen men jeg er

en hel del steder i det vestjyske hvor man har de her problemer det er jo fair

i hele landet

jeg understreget og det er jo også regeringens udgangspunkt men hvis

erling bonnesen vil tale i detaljer om bredbåndspuljen så er det ikke mit ressort jeg gav bare herre erling bonnesen den bonusoplysning at jeg kan se at klima

finansministeren har

hvis den her evaluering viser sig at være positiv

den skulle være med de resultater jeg har set og med de ting der er lavet i puljen så vil den også fortsætte i

det synes jeg selvfølgelig må berolige

klart markeret fra fødevareministerens side at fødevareministeren simpelt hen vil tage fat

at den her evaluering vil være positiv men uanset hvad

finansministeren om bredbåndspuljen og det er meget fint

at får vi en positiv evaluering af ordningen så fortsætter den også

og tyve og der vil i øvrigt blive indkaldt til et møde om

erling bonnesen jo også møde op og fremføre sine glimrende synspunkter som jeg ikke er uenig i nemlig at det er vigtigt at vi har god solid bredbåndsdækning

forhandlingen

for det og støtter det det er en ganske udmærket aftale som jo også er en opfølgning

plads og såre fornuftigt så vi deler synspunkterne

i høringsnotatet at det her jo altså ikke bliver en undskyldning for så at skrue ned for den generelle vejledning altså en måde hvor man så at sige kan malke

producenter det er jo rigtig fint

til også at gælde på økologiområdet

i forhold til at etablere en tilsvarende ordning på veterinærområdet

også sidder med i så sf støtter også det her forslag og jeg har ikke behov for

kan købe rådgivning ved statslige institutioner

skal ud på det private marked og købe

man køber noget statslig rådgivning vi

fint med hvis det er sådan at den enkelte landmand

gå til private konsulenter så vi synes det er

mulighed for at kunne købe ekstra vejledning af fødevarestyrelsen under deres kontrolbesøg men samlet set kan vi sige at det at kunne købe ekspertise af fødevarestyrelsen

at vi garanteret får

en bredere og en mere ensartet velfærd

er derude får de jo rådgivning ud fra de love og regler der findes i dag og det

kan vi så blive sådan ved med alle regeringens lovforslag i lovkataloget

men lad os nu se om det bliver tilfældet men jeg er da i hvert fald glad for som

at have fået opbakning til de her tre lovforslag som vi jo så også har aftalt indholdet af stort set på forhånd så det er jo kun et udtryk for det gode danske folkestyre og samarbejde som vi her manifesterer på denne

her er jo en god måde at understøtte økologien på i danmark de økologiske producenter

derfor er det et rigtig fornuftigt lovforslag

kalder for nøglebyggeri

en genfremsættelse af lovforslag to hundrede og fjorten fremsat den syvogtyvende marts

som bortfaldt på grund af folketingsvalget den femte juni

det er et lovforslag som har to bærende elementer i sig og det ene er et forhåbentlig bedre og tættere samarbejde mellem boligorganisationer og de private aktører

at det er en fremme af blandet byggeri

er vi meget optaget af at vi får en boligudvikling som består af blandede boliger at vi får et samfund hvor der er social balance i de boligområder

med til at skabe med det her lovforslag

det er et forslag om nogle nye og bedre muligheder for at vi kan understøtte ideen om de blandede boligområder igennem det her forslag

og boligorganisationer nogle muligheder som den eksisterende lovgivning ikke giver mulighed for det er blandt andet det at reglerne i dag før vi

den her lov er at den almene boligorganisation skal fremstå som selvstændig bygherre når alment byggeri skal etableres der vil vi med forslaget skabe en mulighed for at privat part kan etablere eller bygge det samlede byggeri og så efterfølgende aflevere en del af

også kaldet nøglefærdigt byggeri det her tror jeg på vil give kommunerne et nyt og rigtig godt redskab til at lave blandet boligbyggeri i kommunerne vi står lige nu i en situation hvor rigtig mange kommuner

at man kan gøre det i privat regi også en løsning på et problem for den almene sektor lad mig i den forbindelse også slå fast

have det endelige ord hvad angår støttet byggeri så det bliver der ikke ændret ved

et lovforslag der afskaffer nogle begrænsninger og i stedet skaber nogle muligheder

det for mig tydeligt at der både fra bygherres side og fra boligorganisationerne er stor tilfredshed med lovens intention blandt andet om et tættere samarbejde jeg håber og tror på at lovforslaget vil være med til at skabe flere blandede boligområder nu har vi i hvert fald med det her lovforslag skabt rammerne og mulighederne for at det kan lade sig gøre

med dette lovforslag

i de situationer hvor etablering af almene boliger forudsætter et samarbejde med en privat selv om det allerede foregår i et vist omfang har samarbejdsmulighederne været uklare og det har skabt usikkerhed hos de involverede parter med lovforslaget overlader vi det til parterne selv at bestemme hvordan etableringen af almene boliger ved nybyggeri skal udbydes usikkerheden ved samarbejdet bliver fjernet

af samarbejdsmuligheder kommunerne vil få yderligere redskaber til at sikre en varieret boligmasse og forslaget ændrer ikke på de eksisterende krav til almennyttige boliger om udbud finansiering og kvalitet det er hvad jeg vil kalde en win win situation for alle parter venstre glæder sig derfor over genfremsættelsen og støtter op

her gør og det er til gavn for både boligselskaber og for beboere så

kommunerne kan kræve at der kommer op til fem og tyve procent almene boliger

set har været ejere af sådan nogle jordstykker som måske havde en forventning om at der skulle være noget andet på hele byggefeltet

det ret sent i forløbet at man kommer frem til at kommunen

set meget praktisk at man kan lave en aftale med den bygherre om at den bygherre opfører de almene boliger det kalder vi i aarhus den delegerede bygherremodel

bliver vedtaget kan man risikere at komme ind i noget kompliceret juridisk hvor

mere klare

været to høringsprocesser som har medført at bl og kl er mere tilfredse med det lovforslag der ligger nu man må også konstatere at det her lovforslag er lige så godt

at lovgivningen fra den nye boligminister bliver bedre end den fra den tidligere boligminister så ser vi jo meget frem til at

vi får et lovforslag som lever op til til den regeringsforståelse der er indgået mellem regeringen og det parlamentariske grundlag hvor vi jo kommer frem til at hæve muligheden for at bygge almene boliger sådan at det bliver tre og tredive procent i stedet for fem og tyve

i øjeblikket og det vil sige at man kommunalt får den mulighed at man kan øge opprioriteringen af det almene byggeri så jeg håber meget at det her lovforslag er medvirkende til at flere kommuner vil anvende anvende de muligheder for at kræve alment byggeri i nye lokalplansområder

her lovgivning og sige til en bygherre ja det er jo muligt i kan bare opføre det hele og lave en aftale med en lokal boligorganisation og så kan man komme frem til

få en smidig og enkel byggeproces hvor det hele bliver bygget samtidigt og hvor man får sikret at der kommer flere almene boliger så vi synes

fortaler for forslaget naturligvis det giver mulighed for at almene boligorganisationer kan samarbejde med private altså at det almene boligbyggeri fortsat kan modtage offentlig støtte selv om det opføres i samarbejde med private

jeg lytter mig til at langt de fleste aktører er meget tilfredse med lovforslaget fordi det forbedrer muligheden for blandet byggeri og jeg lytter mig

stor tilfredshed med lovudkastets grundighed

med forslaget fjernes barrierer for etablering af almene boliger idet almene boliger spiller en væsentlig rolle

boliger også til mindrebemidlede borgere det er alt for dyrt særlig for familier og studerende at bo i byerne dette forslag kan være med til at åbne op for at der kan bygges flere og billige boliger

i så høj grad hvis politikerne havde begrænset sig i deres iver for at detailstyre boligsammensætningen dette lovforslag åbner op for endnu mere sammenblanding mellem privat og offentlig afhængighed af staten og politikerne bliver derved større og det er i modstrid med nye borgerliges

en række elementer som vil fjerne barrierer som umiddelbart vil kunne gavne og er til fordel for det enkelte projekt men dette vægtet op mod den grundlæggende forkerte retning som lovforslaget

i november to tusind og seksten

de almene boligselskaber hørte jeg ofte om den her problemstilling at det var svært

skulle ligge blandet med mere private boliger

fordi der er den her regel om at de selv skal stå med bygherreansvaret og ikke

satte jeg også gang i arbejdet med at få udarbejdet det her lovforslag og jeg

kan så oplyse til herre søren egge rasmussen at modsat det han sagde her på talerstolen

ligger nu en genfremsættelse af det som jeg lagde frem og derfor er der ikke sket nogen forbedringer fordi vi har fået en ny

så på den måde kan vi jo finde hinanden på tværs af politiske forskelle og det er dejligt at høre enhedslisten være så glade for et liberal alliance tiltag som sikrer at private entreprenører kan overtage bygherreansvaret fra halvoffentlige socialdemokratiske

nogle forventninger til den nye boligminister om at der kommer nogle love

set det jeg har en forventning om

kan blive endnu gladere for de lovforslag der kommer i fremtiden

gøre andelsboligejere teknisk insolvente for at forhindre at nogle udenlandske investorer kan købe boliger i danmark og investere i dem og leje

nogle ting tror jeg man får det hyggeligt i rød blok med enhedslisten og

gode drøftelser af og at vi kommer frem til et resultat

om flere korte bemærkninger og dermed har jeg fornøjelsen af at byde velkommen til boligministeren

lovforslag for regeringen er det afgørende at sikre flere billige boliger og samtidig skabe

vi glade for det her lovforslag fordi vi ser det som et skridt på vejen til at sikre at vi kan etablere alment byggeri gennem et samarbejde mellem private aktører med lovforslaget

at der opføres såkaldt blandet boligbyggeri ved at udvide almenboliglovens ramme for tilsagn om offentlig støtte således at det i sidste ende bliver muligt at opføre nøglefærdigt byggeri

private aktører men det indeholder ikke en præcist beskrevet model for samarbejdet i stedet for sætter vi en bred samarbejdsramme og overlader det til lokale parter at vælge den samarbejdsform

det konkrete projekt de gældende regler

almene boliger stiller en række krav som almene

i dag forudsætter reglerne

stort set ubetinget skal erhverve en ubebygget grund og etablere almene boliger denne model kunne vi nyde godt af så længe der var mange ledige byggegrunde samtidig har det passet fint med det tidligere herskende princip for opførelse af almene boliger som isolerede enklaver

eller i storbyernes hjørner og kroge

privat part for at få mulighed for at opføre almene boliger

medmindre opførelsen overlades til en privat udvikler planlovens fem og tyve procentsregel forudsætter også at blandede boligområder hvor almene og private boliger bygges ved siden af hinanden eller oven på hinanden og blandes med erhverv der er derfor flere forhold endnu i det omgivende samfund der har ændret sig og udfordret de gældende regler

få mulighed for at modtage tilsagn om offentlig støtte i alle situationer hvor etablering

jeg ved at det er noget der i et vist omfang allerede foregår men grænsen for samarbejdet er ikke klar i dag hvilket skaber usikkerhed hos almene boligorganisationer

vil usikkerhed om almene boligorganisationers

for at etablere almene boliger i samarbejde med private aktører i form af såkaldt

størrelse indretning finansiering med videre fortsat skal opfyldes med lovforslaget

det vil sige både familie ungdoms og ældreboliger jeg vil endnu en gang gerne takke for

til udvalgsbehandlingen i denne

et forslag til ændring af byggeloven men man kan sige helt grundlæggende at

tale om at vi skal implementere noget eu lovgivning og helt præcist er det bygningsdirektivet

skal til implementering i dansk ret senest

anbefaler vi at det sker og siger derfor ja til lovforslaget

det er et forslag der har to elementer i sig

det andet om bygningsautomatiseringer i større bygninger bortset fra

fælles for begge forslag er at de understøtter den ambitiøse målsætning vi har om halvfjerds pcts reduktion

som naturligt at vi også implementerer forslaget

gør vi os klar til den udvikling som vi lige nu er en del af nemlig omstilling af bilparken i eu og især i danmark rigtig mange partier har store ambitioner om at vi skal afvikle benzin og dieselbiler og overgå til elbiler den ambition gør at vi må stille nogle krav til infrastrukturen for opladning af vores elbiler med det her forslag

hundrede ladestandere altså fem tusind syv hundrede ladepunkter

ladestandere og der forberedes ladestandere til seksogtyvetusind parkeringspladser frem til to tusind og fem og tyve hvor forslaget skal være fysisk gennemført

er det så ambitiøst nok

klogere på når kommissionen for grøn omstilling af personbiler i danmark kommer med anbefalinger til indretning af blandt andet ladeinfrastrukturen

i givet fald skal skrue på nogle knapper i byggelovgivningen

skal etableres eller forberedes helt konkret foreslås det at

bestemmelser om at der ved nybyggeri med mindst ti parkeringspladser skal etableres og forberedes for etablering af ladestandere til

elektriske køretøjer desuden kan der fastsættes bestemmelser om

etablering af ladestandere ved eksisterende bygninger der ikke er beboelsesbygninger med mindst tyve parkeringspladser samt ved ombygning af eksisterende bygninger

jeg synes det giver god mening at vi nogle steder pålægger etableringen og andre steder sikrer vi at der forberedes mulighed for etablering på et senere tidspunkt så det her

kan vise sig at være en god start det andet forslag omhandler muligheden for at boligministeren bemyndiges til at fastsætte bestemmelser om etablering af bygningsautomatiseringer og kontrolsystemer i eksisterende bygninger bortset fra eksisterende boligbyggeri hvis det i øvrigt er omkostningseffektivt

og automatiske styringssystemer er de tekniske systemer i en bygning

i medfør af byggeloven stilles krav om bygningsautomatik ved nybyggeri men det her mindre indgreb giver god mening for installation af bygningsautomatik fordi det er med til at give en mere effektiv drift af bygningen og vil være med til at nedbringe bygningens energiomkostninger og totalomkostninger det forslag kan vi

side godt tilslutte os så det er to forslag som vi synes begge trækker miljøet i den rigtige retning

nærmere bestemt en bemyndigelse

boligministeren til at fastsætte bestemmelser om etablering af ladestandere til elektriske køretøjer samt en forberedelse

således at efterfølgende etablering af ladestandere kan trækkes uden at parkeringsarealet skal graves op lovforslaget har til formål at sikre overholdelsen af danmarks eu retlige forpligtelser men

i retningen af et grønnere danmark vi hører ofte hvor besværligt det kan være at have en elbil fordi der generelt er

og vi er mange der gerne vil sikre at vi kan leve mere klimavenligt træffe flere klimavenlige

selvfølgelig være nemmere at være indehaver af en elbil at vælge elbilen til i høringsnotaterne er der et generelt udtryk for ønsket om et højere ambitionsniveau

en hurtigere udførelse af etableringen af ladestanderne så vi ikke ender i en flaskehalssituation når antallet af elbiler stiger det er bekymringer som vi i venstre ønsker at være lydhøre over for

ser frem til at arbejde videre med i udvalget så vi får set på

antallet af ladestandere nøje samtidig er vi forbeholdne over for at lovforslaget vil betyde merudgifter for både det offentlige og erhvervslivet ifølge lovforslaget pålægges det offentlige ekstra udgifter for op mod en hundrede og tyve million kroner frem mod

og fem og tyve mens erhvervslivet pålægges ekstraudgifter for op mod fire hundrede million kroner det gør det dermed dyrere at drive virksomhed og være dansker derfor vil vi gerne diskutere hvordan vi kommer i mål uden at det rammer danske virksomheder for det skal ikke være dyrere at drive virksomhed i danmark omvendt er

på det rene med med at den grønne omstilling koster men lad os se på mulighederne i udvalget herunder private aktørers muligheder for opstilling af ladestandere

samtidig med at vi ikke pålægger dansk erhvervsliv ekstra udgifter

af benzin eller dieselmotorer og derfor ligger der en lang række benzinstationer rundtomkring i landet

lov der pålægger private at opstille benzinstationer så benzinbiler og dieselbiler kan blive et tankede der

og så handler det her jo også om en implementering af nogle

så har vi også private aktører på det her område som tjener penge på ladestanderne

det er udgifter direkte rettet mod

ved nybyggeri eller ombygning af eksisterende bygninger

skal imødekommes ved nybyggeri

jeg har stor tillid til vores nuværende boligminister og også til hans dømmekraft men

blåstempler også alle andre boligministre

fremtiden ved at stemme for det her det skal

til situationen

en minimum

har krav på én men hvis jeg nu køber tre kan jeg så få det billigere hvad nu

i en gunstig forhandlingsposition hvor man kan forhandle

sige

skal vi aldrig nogen sinde gøre det på bekostning af erhvervslivet med det er trods alt erhvervslivet der i sidste ende skal finansiere den grønne omstilling

og vi vil derfor også give dem der skal at det

i en eksisterende bygning hvordan tager man så højde for at bygningsejeren måske ikke kan finansiere installationen på trods af at installationen på længere sigt er rentabel en anden ting er

være en undtagelsesbestemmelse for særlige bygninger det kan for eksempel være helt særlige historiske bygninger hvor installation af sådanne systemer kan være et voldsomt eller problematisk indgreb i bygningen det synes jeg også vi skal tage med i vores overvejelser

bygherre med respekt for sig selv naturligvis vil imødekomme sine kunders behov

sagtens kan bære den her grønne omstilling

tror jeg altså ikke på at der findes nogen der når de bygger et nyt erhvervsbyggeri kun holder sig

at de kan kigge ind i fremtiden fordi de godt vil have tilfredse kunder i biksen

vi er skeptiske over

sådan en minimumsimplementering af krav

vi kommer frem til at der er langt mere ladeinfrastruktur til elbiler enhedslisten har selv

og de elbiler skal selvfølgelig lades op et sted

vi sikrer at det kommer til at ske hvordan er det vi udnytter lovgivningen til at fremme at vi har en omstilling til bæredygtig transport

ikke bare tænke på hvad det er vi skal forsøge at nå i

og tredive med halvfjerds pcts samlede reduktioner

et nulemissionssamfund og der er transporten et af de svære områder

over for noget som som pålægger at vi får rullet noget infrastruktur ud til det nybyggeri der kommer til at være fra

fastlagt her at der er andre regler for

det eksisterende byggeri som skal gælde senest i

som skal laves efterfølgende vi har det sådan med lovgivning som som giver mange

til at ministeren laver bekendtgørelser at det ikke er vores favorit inden for

set meget gerne at det er lovgivningen som som hovedsagelig præciserer hvad der skal ske når man ser på høringssvarene

er der kommer til at betale for det her og bl har

et estimat på at for lejere i den almene sektor bliver det her en ekstra udgift

som ikke har bil sådan set over deres husleje vil være med til at betale for at der er kommet parkeringspladser i den boligforening

de beboere som som har en elbil jeg synes det ville være interessant hvis man i de her bekendtgørelser kan se på hvordan

man kan fremme at det ikke er mest muligt af den her udgift der bliver væltet over på beboernes husleje

indtil nu er det jo private aktører som har rullet ladestandere ud til elbilsfolket og det er i høj grad andelsejede energiselskaber som har taget teten og som har etableret selskaber som på forretningsmæssige vilkår har opstillet de her ladestandere

en del af ladestanderen der kan skiftes ud så man kan skifte

sige leverandør

kommer fokus på i hvilket omfang man kan sikre at der ikke bare er mest muligt af den her udgift som bliver væltet over på lejerne i den almene sektor men at man

set fremmer at det er dem der har elbiler der sådan set også kommer til at betale en pæn del af de udgifter der er til at sikre at der

det synes jeg ville være væsentligt

bekendtgørelse

vi har forventninger til at ministeren kommer og laver nogle gode bekendtgørelser som ikke sender regningen videre til de allerfattigste beboere i den almene sektor

pege i en grøn retning lovforslaget har

vores eu retlige forpligtelser i forbindelse med bygningsdirektivet det er et direktiv der kommer danmark til gode på mange andre fronter og her dels skal gøre det nemmere at udrulle elbiler i form af flere ladestandere

etablering af automatiserings og kontrolsystemer i bygninger

energiforbruget det sidste er der allerede krav om ved nybyggeri her handler det om de eksisterende bygninger hvor det er vigtigt at bemærke at eksisterende boligbyggeri kun kan omfattes

omkostningseffektivt i lovteksten forstået som at totalomkostningerne bliver mindre ved at vælge systemet frem for ikke at vælge det med hensyn til ladestanderne mener det konservative folkeparti at det er værd at påpege at vi på trods af elbilernes fremgang ikke som land samtidig lægger os fast på én teknologi én type brændstof vi ønsker nemlig en nuludledning og så er det selvfølgelig vigtigt at de ekstra omkostninger lovforslaget medfører for såvel det offentlige som erhvervslivet holdes så lave som overhovedet muligt og her ser vi også gerne at omkostningerne ved ladestanderne dækkes af de virksomheder der har fortjenesten ved opladningerne som der også var kommentarer

med disse kommentarer bakker vi op om forslaget og minder om at der er tale om en minimumsimplementering af bygningsdirektivets krav

udbredelsen af elbiler i danmark

derfor afgørende at implementere eus direktiv og få den basale infrastruktur på plads alternativet bakker derfor op om lovforslaget om at fremme udbredelsen af ladeinfrastrukturer til elektriske køretøjer det skal dog bemærkes at lovforslaget udgør en minimumsimplementering af

bygge ladestandere og vupti lægger vi en kæmpe udgift over på borgerne og på erhvervslivet

udgifter som kan være potentielt rigtig høje for den enkelte erhvervsdrivende

man lægger en plantænkning ned over det her i stedet for at lade udbud og efterspørgsel løse problemerne

reelt set lægger så markante udgifter

i en større infrastrukturel plan omkring omstilling fra fossile brændstoffer på transportområdet til vedvarende energi men det gør det

på det her tidspunkt og vi er meget bekymrede over den magt

biler i danmark bliver fuldstændig grønne og emissionsfri

det kan også være at det bliver elbiler af den art hvor man tanker brint på tanken først

vide præcist hvilken teologi det vil blive men jeg tror det vil blive elbiler derfor forstår jeg godt ønsket om at der skal være mange ladestandere i fremtiden

som så mange andre områder sådan

også nogle der gerne vil tjene penge på at tilfredsstille behovet dengang

var der jo ikke nogen lovgivere der sad her i folketinget og traf beslutninger

for de biler vi bliver nødt til at have en lov om tankstationer spredt ud over hele landet sådan at de kan

hvad mange der kører rundt i svinende fossilbiler fortæller som undskyldning for ikke at købe en elbil

det ved vi der har elbil at de er til stede de fleste steder de fleste biler holder jo hjemme i carporten eller garagen og der etablerer folk deres eget stik fordi det er det mest praktiske så er der

hvor man kan lade op og der kan man tilmelde sig eon eller clever eller hvad der ellers måtte være af udbydere og i dag er det sådan at i hvert fald i en by som københavn

faktisk nemmere at finde en parkeringsplads til en elbil en til en konventionel bil fordi der i forhold til antallet af elbiler er flere parkeringspladser til dem

men alle jer der kører fossile biler

ved med at påstå at grunden til at i ikke skifter til

bilde jeres egen samvittighed det ind men det passer ikke

de ladestandere de kommer i takt med bilerne kommer

ingen som helst tvivl om så viser det her

landene må udlede af klimagasser forurening er et grænseoverskridende fænomen så det problem skal man naturligvis besvare

med grænseoverskridende beslutninger men hvordan vi når de målsætninger som eu sætter op for landene skal man altså ikke

mener at de skal bestemme hvor mange ladestandere der skal være i danmark hvis danmark ellers er

de mål som vi har tilsluttet os i forhold til nedbringelse af vores

det subsidiaritetsprincip som vi fik grundfæstet ved afstemningen i

eu kun skulle tage sig af ting som landene ikke

markedet kunne levere de ladestandere vi behøver ikke

man kommer fra de store bymæssige bebyggelser med etageejendomme jo flere mennesker bor i deres eget hus

for to tre weekender siden hvor jeg ladede min bil

det er selvfølgelig også en stor by i vestjylland

ladestandere fordi krofatter har sin egen tesla de kan bruges af alle og det er

særlig stort tal og der kan man jo sagtens nå hen på arbejdspladsen og hjem igen og lade der selv med en elbil med et meget lille batteri

studehandler og så videre der skal gennemføres for at det ene land kan få noget mens det andet land så til gengæld skal acceptere noget andet

for viderekomne og det har i hvert fald ikke meget at gøre nødvendigvis med

vi kender her fra danmark hvor der foregår en offentlig debat i et samfund som så fører til at de politikere som bor i det samme samfund træffer nogle beslutninger og tingene kommer til høring

der er jo ikke nogen danskere der føler at de har været involveret i om deres boligselskab skal etablere ladestandere til elbiler som så alle i boligselskabet skal betale for selv om det kun er de få endnu

store ambitioner på klimaområdet det har eu også

elbiler i europa skal være nemmere og at bygningernes energiforbrug skal mindskes for at understøtte det

om ladestandere til elbiler og om bygningsautomatiserings og kontrolsystemer i byggeri de nye regler i

regeringens ambitioner for klimapolitikken og bringer os et skridt videre imod et grønnere danmark

meldinger både fra eu fra bilindustrien og fra eksperter på området lyder at elbiler er fremtidens personbiler

en grøn omstilling af personbilerne til

element i bestræbelserne på at få en reduktion af

til at fastsætte regler om ladestandere og bygningsautomatiserings og kontrolsystemer de konkrete krav vil efterfølgende blive fastsat i bekendtgørelsen

og bygningsautomatiserings og kontrolsystemer

skal etableres ladestandere og forberedes til fremtidig etablering af ladestandere formålet med lovforslaget er derfor både at der fremadrettet vil være flere tilgængelige ladestandere

at parkeringspladserne er forberedt til det konkret skønnes det at der som følge af kravene frem mod to fem og tyve skal etableres toogtyvetusind ladestandere

skal forberedes til ladestandere ved seksogtyvetusind parkeringspladser

der delen om bygningsautomatik og kontrolsystemer bygningsautomatik er styring af de tekniske

automatisk styring af en bygnings varme køle og ventilationsanlæg

kravet om bygningsautomatik vil gælde i alle større eksisterende bygninger bortset fra eksisterende boligbyggeri derudover vil kravet kun gælde

er skjul på at der følger en regning med forslagets krav om ladestandere

synes at der med lovforslaget er fundet en fornuftig balance mellem de økonomiske byrder for bygningsejerne og ambitionsniveauet for ladestandere

og tyve ved vi mere om hvad der skal til for at understøtte den grønne omstilling af personbiler

for at sikre tilstrækkelige lademuligheder for elbilerne vi vil således sørge for at der er den nødvendige infrastruktur

spørger til digitale styringsredskaber og det er en ambition som jeg deler fuldt ud i særdeleshed også i forbindelse med de almene boligorganisationer

de næste par måneder jeg er helt enig i at der grundlæggende mangler en digitalisering af byggeriet

meget grundige overvejelser omkring strategien for

der er som sagt en invitation dertil så

prisen for

almene boligorganisationer som jeg læser høringssvaret

kan konkludere umiddelbart at det vil være så stor en omkostning men

til de her virksomheder som nu bliver pålagt en ret markant udgift som der selv står her

selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven og det lyder måske lidt langt og og lidt kedeligt men pensionssystemet er en hjørnesten i vores samfund og det er jo noget vi alle skal forholde os til før eller siden og for at gøre en lang historie kort

er hovedformålet med lovforslaget her at give pensionsudbyderne nogle flere værktøjer der kan sikre at pensionsrådgivningen bliver endnu bedre et hovedelement i lovforslaget går på den baggrund ud på at give

pensionsudbyderne mulighed for at indhente information om udbetalinger fra ratepension og livrente og det er relevant for pensionsudbyderne at få adgang til de oplysninger da den slags udbetalinger har betydning for muligheden for at indbetale til aldersopsparing og dermed også om man får glæde af det forhøjede loft på aldersopsparing på otteogfyrretusind kroner i socialdemokratiet er vi

overbevist om at det vil komme kunderne til gavn da det vil give pensionsudbyderne bedre mulighed for at rådgive danskerne i forhold til aldersopsparing et andet element handler om at gøre reglerne mere fleksible når det kommer til at flytte indbetalinger mellem forskellige pensionsordninger og i socialdemokratiet bakker vi op om at afskaffe unødvendigt bureaukrati både i det offentlige og hos vores virksomheder og derfor synes vi at det er fornuftigt at gøre det her område mindre administrationstungt endelig går forslaget også ud på at ændre reglerne for omstrukturering af

de nuværende regler betyder desværre at pensionsselskaber der ønsker at omdanne sig til livsforsikringsselskaber

det er selvfølgelig ikke hensigten at skatten skal betales to gange så det vil vi gerne imødekomme og derfor skal det nævnes

at forslaget samlet set ikke skønnes at have nogen nævneværdige provenumæssige konsekvenser

ikke frygte at der bliver slået et stort hul i statskassen som følge af den her ændring det er socialdemokratiets vurdering at forslaget overordnet set styrker pensionssystemet i danmark og af de årsager kan vi i socialdemokratiet bakke op

lovforslag vi ser frem til behandlingen af forslaget i sal

forskellige elementer og jeg tror ikke at jeg vil gennemgå alle tretten lige detaljeret her

er positivt at man sætter sig ned og snakker

en god ting

at flytte pensionen fra en type pension til en anden type pension

omkring skattestyrelsen og have en godkendelse på plads først

en lettelse rent bureaukratisk som vi synes lyder fornuftigt

pensionsselskaberne bedre information i forhold til

jo er en særlig gunstig pensionsordning hvor du ikke bliver modregnet i forhold til de pensionstillæg du får

hvor du får nedsat pensionstillæg

så er det diskvalificerende pensionsudbetalinger i forhold til at betale ind på en alderspension

indbetale men du får en ekstra afgift tidligere har pensionsselskaberne simpelt

pensionsudbetalinger og det er selvfølgelig uhensigtsmæssigt for så ikke rådgive deres pensionskunder så nu får

folk har haft diskvalificerende pensionsudbetalinger

vil børnepensioner der som følge af kollektive overenskomster skal kunne komme til udbetaling ved forældrenes invaliditet fremover blive anset som værende en pensionsordning tidligere ville det kun være hvis forældrene var

således at den afspejler en ny måde at opstille samfundsforudsætninger på

som så har været diskvalificerende i forhold til at kunne betale ind til en alderspension

en bagatelgrænse det synes vi også er ganske fornuftigt og en børnepension skal ikke mere fremgå som værende en diskvalificerende pensionsudbetaling det synes vi

til et andet pensionsselskab uden af det skattemæssigt skal anses som værende en udbetaling eller en indbetaling på en pensionsordning det synes vi også er positivt det giver lidt mere frihed for den enkelte så er der en række justeringer og lempelser af reglerne om skattefri omstrukturering af pensionsinstitutter

jo gerne have at det fungerer så godt som muligt med de her ting

det kan vi også bakke op om vi vurderer at lovforslaget sikrer en bedre information til rådgivning af pensionskunder vi mener også

enkelte pensionskunde samt

hun ikke ville gennemgå alle tiltag jeg

pensionskasserne og for myndighederne og det synes vi også er ganske fornuftigt at vi får

livrenter og ratepensioner hvilket

data som var borgerens som flød ud derfra men jeg synes egentlig der har været nogle gode svar blandt

mulighed for at man kan flytte årets indbetalinger mellem de forskellige pensionsformer

åbner det ikke også op for at man kan have en form for spekulation

er jo forskellige fradragssatser

for spekulation i det fordi man så måske kan få

regler for udbetaling og andre ting det er

dør for at man kan sidde og spekulere i

jeg ikke har nogen kommentarer til og så

de her enkelte spørgsmål som vi gerne vil have afklaret men

utrolig energisk og pædagogisk gennemgang af et meget meget kompliceret og

opbygning af den informationsudvekslingsordning som skal holde øje med om personer modtager de her diskvalificerende pensionsudbetalinger

er en lov vi i enhedslisten var og for så vidt stadig væk er imod fordi det var

betød at dem der har høje indkomster og mange frie midler vil kunne spare voldsomt op på ordningen i de sidste år inden pensioneringen men derimod forhindrede loven faktisk også

muligheden for at man kan indbetale på ordningen i mange år og

også indbetale til en tidligere pensionering hvis det

vi må jo også sande at den lov er der og så så skal lovgivningen overholdes og det

selvfølgelig også nødvendigt at pengeinstitutterne kan få de oplysninger fra skatteforvaltningen som muliggør den bedst mulige rådgivning og opsparing så vi kan

hele aldersopsparingsmodellen og det vil nogle ordfører kunne huske

kritiske nedslag eller bekymring eller en ting vi gerne vil

temmelig kritiske høringssvar fra datatilsynet hvor de skriver at det ikke står tilsynet klart hvem der er dataansvarlig i forhold til de specifikke behandlingsskridt samt hvilken konkret

det er jo noget vi skal have styr på så det er

så vi er sikre på at der er styr på datasikkerheden og så

kan komme nogle gode svar på den kritik eller bekymring som datatilsynet rejser så er der en række tilpasninger af lovgivningen

med glæde at man kan se at det bliver gjort nemmere for efterladte at skifte pensionsselskab hvis de

de facto hæver opsparingen og så skal der jo betales skat

smidiggør muligheden for at man kan flytte rundt på de penge man indbetaler på forskellige typer af pensionsopsparinger lige nu skal det over skatteforvaltningens bord godkendelse og det er jo administrativt tungt hvis man nu kan bruge skatteforvaltningens ressourcer på en anden og mere fornuftig måde

det jo også godt

ikke at bruge ressourcerne på ting som

min bekymring nummer to eller kritiske nedslag om man vil noget vi skal

hvordan sikrer vi os at det her ikke betyder at der ikke er en reel kontrol og at der dermed åbnes op for muligheder for snyd og skatteplanlægning i gråzonen det

vi stille lidt spørgsmål til i udvalgsbehandlingen sluttelig er der en blok

der i forslaget står forslaget skønnes derfor ikke at have provenumæssige konsekvenser i de kommende år i det omfang fremtidige fusioner også ville være gennemført under gældende regler og så kommer det vil forslaget principielt kunne medføre et mindre provenu

tænk på et tal i milliardklassen det må vi simpelt

det gør mig altså lidt

vi har før haft sager som vi har diskuteret også

halvanden linje om at man ikke helt vidste hvor mange penge det

så vi vil selvfølgelig spørge ind til det i udvalgsbehandlingen for

vi ønsker jo ikke at åbne et potentielt skattehul ved at støtte denne del af det her lovforslag men

når vi stiller spørgsmålene og

nok sige at da jeg kiggede på det her første gang

jeg glad for at det var søndag aften og der var tre kampe i nfl på vej

i aarhus byråd i fire år og der bruger de nemlig den finte en gang imellem også så

men jeg hørte godt efter da statsministeren holdt sin åbningstale

et forslag som det her kan være så teknisk jamen det er jo at der er noget snørklet lovgivning som ligger bag

det er jo måske en af de ting som jeg håber på vi i fællesskab kan kigge på i de næste fire år for at få forsimplet det her så vi

tekniske lovforslag men det grundlæggende substansen er der ikke meget at

som forslaget har fået som det allerede har været fremført og ikke mindst på baggrund af fru louise schack elholms meget fornemme og detaljerede gennemgang af lovforslaget som jeg indrømmer er

fru louise schack elholm også rigtigt nok siger at

behov for en række tekniske ændringer af

så forbedre pensionsinstitutternes grundlag for at rådgive deres kunder om skattereglernes betydning for

er vigtigt for os alle sammen nemlig spørgsmålet

for et pensionsprodukt vi rent faktisk skal vælge

forslaget indeholder så som det også har været fremme

et forslag om om at give pensionsinstitutterne mulighed for at få adgang til information om hvorvidt pensionskunderne har fået udbetalinger fra ratepension og livrente

vil pensionsinstitutterne bedre kunne rådgive kunderne og det vil særlig være til gavn for dem der påtænker at indbetale

på en aldersopsparing

tilfældet jo ofte er derudover foreslås det også at gøre det lettere at flytte indbetalinger som flere af ordførerne også allerede har været inde på altså at flytte indbetalinger der er foretaget i løbet af året mellem forskellige pensionsordninger

således blive færre tilfælde hvor pensionsselskaber skal søge om tilladelser til at flytte pensionsindbetalinger fra en ordning til en anden det vil jo som det også har været fremført lette administrationen hos både institutterne men sandelig også hos myndighederne

foreslås det at justere reglerne

for omstrukturering af pensionsinstitutter

kan have en række uhensigtsmæssige konsekvenser det kan eksempelvis betyde at en pensionskasses egenkapital som tidligere var blevet beskattet beskattes igen når der udloddes til pensionsopsparerne efter at den er overdraget til et livsforsikringsselskab i forbindelse med en skattefri fusion med forslaget sikres

at den overførte egenkapital kun beskattes en gang og samtidig giver forslaget pensionsinstitutterne større fleksibilitet også når de omstrukturerer og hermed sikres det at skattereglerne ikke udgør en barriere mod hvad man ellers godt kan sige kan være hensigtsmæssige omstruktureringer i branchen så afslutningsvis vil jeg

for den her debat der har været i dag og jeg ser frem til den videre behandling af forslaget men inden vi går videre

svar på selvfølgelig her fra talerstolen

rigtigt nok som det er sagt at det er et meget teknisk lovforslag og den videre debat kan vi selvfølgelig tage i i udvalgsbehandlingen men alligevel

der er spekulationsmuligheder knyttet til adgangen til at flytte

pensionsinstituttet indberette

og hvor indbetalingen ender det sikrer den rette skattemæssige behandling af

at enhedslisten ville sende yderligere skriftlige spørgsmål om

nok som enhedslisten påpeger at datatilsynet er

kritiske man kan sige at deres kritik

relativt begrænset men det er klart at vi selvfølgelig skal være opmærksomme på det og jeg synes også

relativt fair håndteret

provenuskønnet over forslagets del om skattefri omstrukturering af

handlede om at man ikke kunne skønne nærmere over om pensionsinstitutter eventuelt havde et ønske om at omstrukturere under tidligere gældende regler det er klart at det er relativt kompliceret men det er måske et spørgsmål som vi kan vende tilbage til i en besvarelse i udvalgsbehandlingen det er klart at hvis enhedslisten ønsker et

af et lovforslag vi faktisk nåede at førstebehandle lige inden der blev udskrevet valg lovforslaget udspringer af aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse som

blev indgået i juni to tusind og sytten af alle folketingets partier aftalepartierne var dengang enige om at der er behov for en forenkling af reglerne på inddrivelsesområdet for at sikre udviklingen af en effektiv it understøttelse og efterfølgende administration af inddrivelsesopgaven og det er netop forenkling der er formålet med det her lovforslag forslaget forenkler reglerne for forældelse og regler der har til formål at gøre digitaliseringen og administrationen af visse områder mere smidig og enkel det drejer sig om håndtering af modregning ved transporter retsafgift

og justerer reglerne om afskrivning som led i opfølgningen på ophævelsen af en særordning om eftergivelse af gæld for grupper af socialt udsatte endelig præciseres og justeres reglerne om hvordan betalinger anvendes og hvor disse skal have virkning

er det helt afgørende at danskerne kan have tillid til skattevæsenet i danmark derfor ser vi det da også som en væsentlig opgave at nedbringe den store gæld til det offentlige det er simpelt hen uacceptabelt at vores samfund skal lide under at der er nogle der ikke betaler deres gæld til det offentlige

med gældsinddrivelsen hvor borgeres og

gæld i dag er langt over hundrede

for at vi kan få nedbragt gælden til det offentlige og vi ser det her lovforslag som et skridt på vejen mod et bedre system derfor

baggrunden

for vi havde det her inddrivelsessystem kaldet efi som blev skrinlagt

steget og er vel oppe på en hundrede og tyve milliard kroner nu

fremtidige inddrivelse men en af erfaringerne fra

og sammen og nu er smidt i skraldespanden

det synes jeg

er rigtig positivt men det er jo også helt afgørende for at man kan få et system som kommer til at virke i fremtiden at man

skatteområdet fordi det er et kompliceret område og et område

set også at forstå for virksomheder og

det er jo et forslag som indeholder en lang række justeringer af inddrivelseslovgivningen og som i øvrigt blot er et blandt flere lovforslag vi har behandlet her de senere år i folketingssalen som skal forenkle inddrivelsesreglerne

samtidig tydeligt

der er mulighed for at gøre tingene bedre men man må også bare sige at det har været grotesk at man

troet man kunne lave et automatisk inddrivelsessystem som efi og regne med at det kunne håndtere den ekstremt komplekse lovgivning på området som vi har haft tidligere og

løbende kigger på hvordan vi kan gøre bedre

man nedlagde tusindvis af stillinger der

manuel inddrivelse og så ellers lod de offentlige restancer stige til et niveau som i dag nærmer sig de groteske en hundrede og tyve milliard kroner det er jo en kæmpe skandale at man på den måde nedlagde tusindvis af stillinger i vores skatteforvaltning og investerede i

kan lave et lovgrundlag som et

da også lige benytte lejligheden til at rejse advarselsflaget her

vi har det nye system psrm som fungerer som sådan

det system fungerer i sig selv men alle de underliggende systemer som skal

det er slet ikke oppe at køre endnu og

de står til at blive forsinket rigsrevisionen har kritiseret det og

tvivler meget på at det kommer op at køre i nær

rigtige mennesker nogle hænder til at få nogle penge i kassen er en diskussion som vi

tage nu igen der har været lukket ned for den diskussion fordi vi

der både var styr på budgetter og tidsplan i forhold til at få it systemerne op at køre det viste sig så

en situation hvor der er nogle forsinkelser på it systemerne og så er det bare for mig og for enhedslisten en anledning til igen at rejse spørgsmålet om i hvilket omfang vi bør ansætte årsværk rigtige mennesker hænder til at få nogle penge i kassen indtil vi får it systemerne op at køre

konstatere at rigsrevisionen i den rapport som de kom med i

jo blandt andet lavede nogle businesscaseberegninger på hvad medarbejdere i inddrivelsen rent faktisk hiver ind der var der for eksempel et enkelt projekt hvor medarbejderne hver især hev fire million kroner hjem om måneden når vi ved at en gennemsnitsløn

alle jo regne ud at det er en temmelig god forretning også at ansætte årsværk til inddrivelse i mangel af it systemer der fungerer

for at komme tilbage til lovforslaget som jeg også nævnte i foråret da det blev behandlet første gang

om retsafgiften det er punkt seks og

om hvor mange fysiske personer som årligt forventes at skulle betale en retsafgift flere gange for det samme krav i

foretages udlægsforretninger for det samme krav igen fordi det ikke var muligt at få dækket gælden ved første

vil det kun blive relevant i meget meget meget lille omfang

nemt at håndtere i et it system at vi indretter det på den

pumper borgerne for retsafgift flere gange for den samme fordring det må være udgangspunktet men der er vi altså blevet betrygget i at det ikke

vil få nogen betydning en sidste ting

når vi sidder ovre i skatteministeriet

ret kompleks lovgivning som både handler om skattepolitik som handler om it politik men som

om socialpolitik forstået på den måde at det her forslag

udvidede muligheder for at afskrive gæld for personer som ikke

det har vi jo ønsket os i mange år og vi synes

indfører nogle mere objektive kriterier for hvornår der kan foretages gældsafskrivning

for borgerne en mere gennemskuelig tilgang men vi skal

er chancen for at man kommer til at betale de penge til statskassen og selv om

som udgangspunkt bør betale alt det man skylder for det det der er grundlaget for for hele den måde vores samfund er

som gør at de faktisk ikke kan komme videre i deres liv

udformningen af det her lovforslag

en problemstilling om rangeringen af forskellige typer af gæld hvor de påpeger at

udformet på betyder at gæld til det offentlige

dem betalt først så ændrer vi altså retsstillingen og det går jo ud over nogle mennesker for det betyder at de kreditorer som

måtte have bliver sat bagerst i køen og de risikerer ikke at få deres penge

med lovforslaget og det synes jeg lige vi skal have afklaret jeg

eller senere det vil nok være en betingelse at vi lige får svar på det før vi kan støtte lovforslaget ellers synes vi at det giver

er enige i den bekymring som den konservative ordfører rejser

man få eftergivet sin gæld men at det rent faktisk har betydning for folk som som ligger i den lave gruppe og har problemer med at betale jeg

og så ser vi positivt på det også

som ny ikke lade være med at undre sig altså

mine kolleger herinde

erfaringer med udviklingen af det suspenderede it system efi har vist at det er særdeles vanskeligt at tilpasse et nyt it system til en kompleks lovgivning jamen har man ikke undersøgt det først har man ikke undersøgt

og nu kigger vi så ind i et nyt system hvad er garantien for at det kan håndtere det nuværende skattesystem

lad det være pejlemærket på hvor simpelt

danske skattesystem skal være så skatteinddrivelsen skatteopkrævningen kan foregå via en app det kunne være et smukt pejlemærke og

væsentlig billigere at udvikle

så umiddelbart ser vi frem til en udvalgsbehandling

vi løfter også pegefingeren og siger at lad os nu få forenklet det her skattesystem så vi ikke poster endnu flere midler ud

måske skulle vi prøve at kigge på decentral skatteinddrivelse igen kommunerne har tidligere løftet opgaven på det her område måske skulle vi begynde at kigge derud igen jeg siger ikke at der skal sedler

den lokale brugs om hvem der er skyldnere men jeg ser nogle fordele i at flytte det ud tæt på borgerne det kan godt være

at betale til nærmiljøet i stedet

i baghovedet

simpelt it program til at håndtere et kompliceret skattesystem

at man gik i gang med at udvikle efi uden at have det i baghovedet sådan

et milliardbeløb på uden at få noget ud af det sådan at vi nu

med den her lovgivning som vi behandler nu vil forenkle lovgivningen så it systemet også kan fungere

jeg husker ikke at der har været tilsvarende skandaler i private virksomheder der har kastet milliardbeløb væk på it systemer som viste sig at være ubrugelige så det tyder på at der i det offentlige

anden slendrian med det her fordi det ikke er ens egne penge man varetager men andres penge

det offentlige om at overtage noget som private i dag varetager

at han ikke har anden valgmulighed end at grine og lade som om at det der bliver sagt er det rene sludder men det her eksempel viser jo at det er tilfældet

at offentlige systemer ikke altid

fordi det jo netop skal råde bod på det problem som blev skabt

besparelser og ødelæggelsen af

er jo katastrofale politiske beslutninger som har ført til en ødelæggelse af vores

skatteforvaltning og som har ført til at tusindvis af stillinger

det synes jeg ikke skal skal bortforklares med

nogle liberalistiske myter og fantasihistorier om at alt hvad det offentlige gør

er ineffektivt og alt hvad der foregår i en privat virksomhed

hen at at det politiske ansvar skal placeres der hvor

udviklingen desværre fortsat af srsf regeringen dog i et mindre omfang men retningen var desværre den samme

de katastrofale politiske beslutninger har har været ødelæggende for vores samfund og vores skatteforvaltning

de der liberalistiske myter og fantasier som herre ole birk olesen kan komme frem med kan

at der på et tidspunkt har siddet en minister

til skattevæsenet nu skal i lave et it

jeg tror helt sikkert

at systemet har henvendt sig til ministeriet og til ministeren og sagt

er nogen minister der ville turde binde an med

der har haft så stor viden om it og skatteopkrævning og gældsinddrivelse

uden at de var blevet opfordret af systemet til at gå derud så jeg tror herre rune lund i stedet for at sige

af på nogle embedsmænd jeg synes også det er vigtigt at sige i den her sammenhæng at siden midten af nullerne og frem hvor vores skatteforvaltning er blevet ødelagt og sparet i stykker har der jo været masser af stemmer blandt

faglige organisationer fra skattemedarbejderne som

det i har gang i er ødelæggende i smadrer

grundlæggende rygsøjlen i vores samfund i skal holde op i skal gøre noget andet i skal investere i må ikke tro på at it systemerne kommer til at virke for det gør de ikke

politiske system og der er blevet taget grotesk forkerte politiske

når ulven så endelig kommer tror man ikke på det vi ser jo på alle fagområder inden for

hævder de faglige organisationer at der bliver sparet og og at nu kan man virkelig ikke mere

tirsdag eftermiddag at man kan få det om et forslag af den her karakter men

måske nok

vi laver laver ændringer og tilpasninger af det system som nu er på vej til forhåbentlig snart at blive færdigudviklet men som flere af ordførerne jo har været inde på og jeg må indrømme

det er en opgave som den tidligere regering har kæmpet med det er en opgave jeg som minister

system er er genoprettet

resultatet af den undersøgelseskommissions arbejde

der er rejst et par spørgsmål som jeg synes jeg bare lige

forstå at det her forslag jo er en genfremsættelse af et forslag som

regering arbejdede med og i den sammenhæng er det vigtigt bare at understrege over for herre rasmus jarlov som henviser til de kommentarer som

gæld i den her sammenhæng så er de radikale inde på

det her er et område vi kommer til at følge og jeg må også allerede sige

nogle af de synspunkter der har været fremført af den tidligere regering om hvor langt det her system var i dets implementering

man kalder det med et fint ord altså hvor langt er det

det kommer til at tage længere tid

beklageligt men noget af det som er problemet er det der handler om den såkaldte onboarding det var herre rune lund som også

det er en udfordring at vi skal have alle de her myndigheder

det er en ordentlig omgang men allerede nu er der jo faktisk

institutioner og myndigheder som er koblet på så via det nye system inddrives der rent faktisk nu så det er i gang og det inddrives det er trods alt positivt så spørger herre rune lund også til det som

i ly af den sky der har rejst sig

efi kunne man så ikke prøve at lave en vis manuel inddrivelse

det er jo en kæmpe opgave

tror man kan sige på bundlinjen

gå år inden vi har løst de problemer som er på inddrivelsesområdet men som der er flere der

så fremsættes lovforslaget jo fordi det er nødvendigt at forenkle men også at tilpasse reglerne på inddrivelsesområdet det sker jo for at sikre som det også er blevet sagt en mere effektiv it understøttelse og også efterfølgende en mere effektiv administration af

den brede aftale som et enigt

en styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse

større med gældsinddrivelse end de er umiddelbart

samlet og realistisk plan for genopretningen af vores inddrivelsessystem der er godt nok

men jeg tror man må sige modsat hvad

der er begyndt at blive inddrevet gældsposter og vi får penge i kassen det kommer til at tage tid og jeg tror

skal indstille os på at det kommer til at tage tid inden systemet er oppe i omdrejninger og i fuld drift selv om det fungerer

den samlede gæld kommer til at stige det er om man vil naturen i den konstruktion og i den sammensætning der er i vores

en stor del af dem der har gæld til det offentlige ikke har nogen betalingsevne

udsigt

løber der godt otte procent i renter på gælden og den samlede gæld stiger derfor

er virkeligheden for mange af dem kvartal efter kvartal

er der brug for at lægge

samlet og realistisk plan for hvordan vi kan få den her gældsinddrivelse tilbage på sporet og som jeg allerede har sagt

kan jeg ikke genkende det billede der ligesom har været antydet af at det hele var ved at være klar

lovforslaget som vi behandler her i dag er blot et som det også var fremme af mange tiltag som skal til for at få skabt det vi alle sammen

lovligt og et retssikkerhedsmæssigt forsvarligt grundlag

som også er kernen i den ændring som er sket og som er kernen i det system som vi

lovforslaget styrker jo som sagt inddrivelse på en række punkter de ændringer vi taler om her har jo blandt andet sigte på

forenkle som det har været fremme men også systemunderstøtte forældelseshåndteringen i et helt nyt inddrivelsessystem andre ændringer

såsom modregning retsafgifter og håndtering af flere skyldnere skyldnere på en fordring så det kommer til at ske mere smidig og mere enkelt herudover

foreslås det også med lovforslaget at tydeliggøre at reglerne for eftergivelse af gæld finder anvendelse for socialt udsatte og også at vi jo

kan justere reglerne for afskrivning det skulle være mine ord jeg er helt sikker på at det her er et område vi kommer til at vende tilbage til

der er et folketingsudvalg hvor det vil være helt relevant også at stille opstille opfølgende spørgsmål hvis der er

jeg har behov for lidt hjælp til at forstå noget

over den tvivl som advokatrådet rejser her hvor de siger at det det er noget nyt at det offentlige altid får får forrang

lovforslaget eller om det er utilsigtet

det er vigtigt at vi hvis vi foretager en ændring så gør det med

vedtager noget som gør at det offentlige lige pludselig får forrang til at få sin gæld indkrævet hvilket jo så går ud over nogle andre kreditorer som så måske ikke får deres penge tilbage så spørgsmålet er altså er det meningen at det skal indføres og er det virkelig sådan som ministeren siger at det offentlige altid har

så det er der ikke noget nyt i overhovedet og det er som beskrevet

yderligere spørgsmål så hjælper vi selvfølgelig gerne med det i udvalgsbehandlingen

det at der var lavet en formulering

bebrejde ministeren noget at der er blevet fremsat noget for det er jo bare en

samme som vores regering fremsatte tidligere

sikker på om det virkelig er meningen her at det offentlige skal have forrang til at få sin gæld over for

men det er rigtigt at det er nyt i den her sammenhæng men det er også rigtigt at det er noget alle også under den

aftalekredsen var enige om

dette lovforslag en del af den afmontering af grænsehindringer inden for rigsfællesskabet som folketinget jo allerede vedtog enstemmigt den

betragter det som vigtigt at det er muligt at flytte mellem rigsfællesskabets tre rigsdele og det mener vi at forslaget bidrager til

med at lave en systematisk indsats mod grænsehindringer inden for rigsfællesskabet og implementerer den danske del af den fælles beslutning mellem rigsfællesskabets parter fra den ellevte december to tusind og atten

lovforslag bliver det nemmere at flytte mellem rigsdelene

samarbejdet rigsdelene i mellem lovforslagets tre initiativer udveksling af sagsoplysninger mellem rigsdelene ret til at modtage førtidspension i op til tolv måneder efter fraflytning samt automatisk overgang fra dansk førtidspension til højeste førtidspension på færøerne

der sidestiller færøsk og grønlandsk førtidspension ved bopæl i danmark i forhold til ret til ansøgning om boligstøtte

lovforslaget bygger videre på det gode samarbejde i rigsfællesskabet og vil gøre hverdagen nemmere for borgerne i rigsfællesskabet socialdemokratiet støtter derfor lovforslaget

når man som førtidspensionist planlægger at flytte mellem grønland færøerne og danmark skal det naturligvis være med ro i maven

helt i dag fordi rigsdelenes forskellige regler på pensionsområdet ikke taler godt nok sammen og det skaber usikkerhed hos de

at flytte og sådan skal det selvfølgelig ikke være derfor sikrer vi med dette lovforslag at førtidspension tilkendt i danmark samt højeste førtidspension i grønland

når man flytter rigsdel det giver på alle måder god mening

som ikke automatisk kan få tildelt førtidspension i den rigsdel de flytter til kan tage førtidspensionen med sig det første år i venstre kan vi kun bakke op om at skabe mere tryghed for førtidspensionister som flytter mellem rigsdelene og derfor støtter venstre dette

vedtaget i sidste samling

der ikke skal være hindringer i vejen hvis man vælger at flytte

således at man ikke lige når man kommer til

skal til at starte med at søge om at få tilkendt førtidspension i danmark det er heller ikke rimeligt at vi hvis man har en førtidspension med sig til danmark der er skattefri

begynder at beskatte den i danmark derfor er det jo helt på sin plads

fjernet nogle af de hindringer der er for at en flytning kan gå sådan helt

der er afgørende for om man nu flytter det ene eller andet

man flytter fra danmark til til grønland eller fra grønland til færøerne eller fra færøerne til danmark eller hvor man nu flytter hen i rigsfællesskabet det er ret og rimeligt og derfor kan dansk

jeg er sikker på at det vil være til gavn for rigtig mange af dem der ellers render ind i problemer når de møder det danske system

en stor hjælp til vores venner fra grønland

nationer det kan man kun hvis der er sikkerhed og tryghed omkring forsørgelsesgrundlaget lovforslaget giver et trygt fundament for den enkelte og styrker rigsfællesskabet ved at fjerne grænsehindringer

i vores samfund der står i en sårbar og svær position det er tiltrængt det kan dog undre lidt at det først kommer nu i december to tusind og tretten fremsatte fire nordatlantiske medlemmer et beslutningsforslag om at der skulle iværksættes en systematisk indsats mod grænsehindringer inden for rigsfællesskabets grænser i maj to tusind og fjorten blev beslutningsforslaget enstemmigt vedtaget og alligevel

vi får et lovforslag der udmønter den del af beslutningsforslaget der handler om førtidspension og folkepension

der skal gå så lang tid

vi får udmøntet den her del at der skal gå så lang tid med noget der kan hjælpe de gode folk på færøerne og i grønland

heller ikke det eneste eksempel på at der skal gå lang tid når det handler om at forbedre den nuværende situation og retstilstand for vores borgerne når det kommer til førtidspension

så skyldes det særlig to vigtige opmærksomhedspunkter

her forslag om ændring af de sociale pensionslove næsten kun udgør bemyndigelser til beskæftigelsesministeren og hensigtserklæringer i bemærkningerne

og i enhedslisten mener vi at de bemyndigelser og de hensigtserklæringer bør skrives

ministeriets bekendtgørelser kommer jo ikke til afstemning i folketinget

menneske der endelig har fået ro der endelig har fået tilkendt sin førtidspension i grønland eller færøerne kan risikere at miste denne rettighed og skulle på en ydelse på niveau med integrationsydelse i danmark vi risikerer at grønlandske eller færøske borgere kommer i klemme

det danske krav om opholdstid

modtage supplerende kontanthjælp en af grundstenene i vores velfærdssamfund

for de her mennesker

vi i enhedslisten stille en række spørgsmål til l atten og afvente

folk kan rejse og at folk kan leve frit i vores rigsfællesskab så synes jeg vi har en dyb forpligtelse som lovgivere til

det her lovforslag heldigvis gør jeg vil så også gerne bede

man har ret til og nu kom ministeren igen

hvad sker der hvis man ikke får færdigbehandlet de her sager inden for for de tolv måneder står man så uden

et økonomisk grundlag eller hvad er det for nogle retsinstanser som dér går ind og sikrer at man stadig væk har et økonomisk grundlag

mig et svar på på et tidspunkt ellers ser vi frem til

fjerne grænsehindringer i rigsfællesskabet er noget som inuit ataqatigiit alle dage

nogle af hindringerne bliver fjernet med det her lovforslag og vi opfordrer også til at den nye regering kommer til at prioritere dette arbejde da det har voldsomme negative konsekvenser når det ikke sker men heldigvis også tilsvarende rigtig positiv betydning når de bliver ophævet i den forbindelse kunne vi også godt tænke os at høre om regeringen vil fortsætte den prioritering af en fjernelse af grænsehindringer som den tidligere regering har fremlagt inuit ataqatigiit glæder sig over fremsættelsen af dette lovforslag helt overordnet mener vi at det er positivt at de fem og tyve personer som årligt flytter fra grønland til danmark

nu kan se frem til at få hjælp vi mener dog også at der er en række

der skal afklares inden da vi har en række bekymringer om lovforslaget som vi gerne vil spørge ind til inden andenbehandlingen

har vi bemærket at hele fem og halvfjerds procent af de førtidspensionister der flytter fra grønland til danmark hvert år har fået tilkendt den højeste førtidspension

de også kun modtage førtidspension i en meget begrænset periode og ikke de tolv måneder som de øvrige vil modtage vi mener det er skævt at dem der har mest brug for førtidspensionen stilles ringest og at de ikke får mulighed for at få de tolv måneder som de øvrige får det vil betyde en meget usikker økonomisk situation for

borgerne på samme måde mener vi også fra inuit ataqatigiits side at bekymringen fra handicapinstitutionen tilioq om rettigheder for personer med handicap bør undersøges nærmere før vi endeligt kan tage stilling til dette lovforslag vi bemærker at borgere fra færøerne har ret til førtidspension i op til tre år og derfor undrer vi os os over hvorfor der bliver forskelsbehandlet internt i rigsfællesskabet inuit ataqatigiit mener at lovforslaget giver anledning til en diskussion der bør se lidt længere ud

blandt andet kigge på det vi kalder offentlig hjælp i grønland det der svarer til kontanthjælp i

den første tid i danmark som socialt udsat er den allermest sårbare periode og det er her hvor vi ser allerflest gå til grunde og havne i en social

med at få økonomisk hjælp når de flytter fra grønland til danmark vi oplever grønlandske borgere som ingen penge har at leve for

engang kan blive registreret i det danske system og derfor lever som sofasurfere i gråzoneprostitution og også på herberger det gælder selvfølgelig en mindre del men hvis man kigger

flere hjemløse grønlændere antallet af hjemløse grønlændere er for eksempel steget med tredive

hjemløse grønlændere udgør tolv procent af alle hjemløse der er i danmark det synes vi er enormt tankevækkende

det er svært når man ikke har penge mellem hænderne det er svært at få en bolig det er svært at få et job og når vi sætter vores borgere i en så sårbar situation

at alt for mange falder igennem velfærdssamfundets sikkerhedsnet herunder også rigtig mange grønlændere

dette lovforslag skal være med til at afhjælpe det for en lille del af dem men vi mener også at der med inspiration i lovforslaget bør kigges lidt bredere på om borgere som er på offentlig hjælp i grønland

have de samme muligheder når de kommer fra grønland til danmark i fremtiden med de ord siger vi mange tak og ser frem til de kommende behandlinger

historien er at i december to tusind og tretten

om i fællesskab at

folketinget om bekæmpelse

mellem rigsdelene færøerne grønland

grænsehindringer mellem landene

de nordatlantiske medlemmer i fællesskab fremsatte et

trettende maj to tusind og fjorten

og nu seks år senere er vi igen samlet i folketingssalen

lettere for førtidspensionister at flytte mellem rigsdelene

bekæmpelse af grænsehindringerne kræver samarbejde mellem regeringerne i rigsdelene og dette lovforslag viser at

andre instanser men det har ikke været til høring hos den

som er den instans der møder borgernes grænsehindringer i

er det bare en forseelse men jeg håber at regeringen husker at høre

færøske instanser når lovforslag

opbakning i folketinget jeg kan forstå at lovforslaget møder

grænsehindringer der blev enstemmigt vedtaget tilbage i to tusind og fjorten tak for det det er klædeligt for folketinget at bakke op om et forslag som dette det signalerer at sagen er vigtig at den er tværpolitisk og at vi slår et slag for

så opstår der konstant grænsehindringer inde i riget som det kan være endda meget svært at få fjernet igen

de to grønlandske medlemmer som det er blevet sagt flere gange i tusind og tretten fremsatte et beslutningsforslag om en systematisk indsats imod de hindringer der opstår det blev så

det her forslag som vi nu behandler henvist til den seks år gamle beslutning dette er

konkrete forslag har også været længe på vej jeg har selv holdt møder med ministre både i danmark og på færøerne

det var ligesom en gordisk knude som kun kunne løses ved at blive hugget over det er den nu blevet og jeg synes at det efter omstændighederne

en fin løsning som nu foreligger efter at knuden er hugget over sagen har været at de danske og de færøske regler om førtidspension har været forskellige de har ikke været kompatible siden to tusind og

i danmark gik fra et system med med forskellige grader af førtidspension til et

enten eller enten er man førtidspensionist eller er man ikke på færøerne beholdt

de tre grader af førtidspension som man havde i danmark før to tusind

tre niveauer lav mellem

at de færinger som kun har været deltidsførtidspensionister ikke har kunnet komme ind i det danske system ind i den danske ordning da de flyttede til danmark kommunerne ville kun acceptere førtidspensionister hvis de

var helt uarbejdsdygtige det lidt specielle har været at det i mange tilfælde havde været nemmere for færøske førtidspensionister at

til de andre nordiske lande end til danmark på den anden side har det været mere enkelt at indplacere

de færøske myndigheder nu betaler for de færøske pensionister som

inden for den periode skal

de danske myndigheder så have taget stilling til om den nytilflyttede kan opnå førtidspension

regler eller ej derudover bliver

førtidspension i denne periode sidestillet med dansk førtidspension

det gælder retten til boligstøtte med andre ord systemerne taler ikke sammen

jeg vil takke den forhenværende færøske socialminister

også takke den nye færøske minister den afgåede danske minister og den nye danske minister for deres vilje til at hugge den her knude over som har været tæt knyttet i seksten år og gjort livet besværligt for nogle af vores borgere dialogen har været god mellem

der også kræves træder formentlig i kraft den første januar

tusind og tyve og så har vi alle mange parter i fællesskab ændret virkeligheden en lille smule til det bedre jeg ved at alle ikke er helt tilfredse med den løsning som nu bliver vedtaget

jeg vil også takke for at alle partier i salen har støttet det her forslag det er blevet sagt at der er forskel mellem hvor længe de færinger

første januar er det således at de færøske myndigheder betaler i en år og siden

førtidspensionister til danmark om året

tak til alle ordførerne for deres bemærkninger og sådan set også for den meget brede

er væsentligt hvad det er for et forsørgelsesgrundlag man rent faktisk har når man flytter fra den ene rigsdel til den anden men jo også fordi

en gordisk knude der igennem en lang årrække ikke er blevet hugget over her tager væsentligt skridt til at hugge den over

kan være med til at knytte i vores rigsfællesskab

gerne takke ordførerne både for indlæggene og for den opbakning der i det hele taget har været til lovforslaget lovændringerne skaber klarhed og sikkerhed for den enkelte førtidspensionist som ønsker at flytte

har bemærket følger på fællesudtalelsen fra mødet den ellevte december to tusind og atten mellem den daværende beskæftigelsesminister det færøske landsstyremedlem for sociale anliggender

skal udtale det præcist for sundhed sociale anliggender og justitsområdet i fællesudtalelsen blev der udtrykt enighed om at der

skal arbejdes for at lette grænsehindringer for førtidspensionister som flytter mellem rigsdelene og det skal ske ved tre initiativer udveksling af oplysninger der kan nedsætte sagsbehandlingstiden at førtidspensionister der flytter mellem rigsdelene

førtidspension ved flytning i op til tolv måneder at førtidspensionister som er tilkendt førtidspension i danmark eller højeste førtidspension på færøerne eller i grønland automatisk tilkendes førtidspension i den rigsdel de flytter til baggrunden er

lighed i reglerne for tilkendelse af førtidspension i danmark og højeste førtidspension både på færøerne og i grønland

er i dag kan der opstå usikkerhed for førtidspensionister der ønsker at flytte mellem rigsdelene det sker fordi pensionen standses når en pensionist flytter fra for eksempel færøerne til danmark eller fra danmark til grønland da rigsdelene hver har deres regler på området med lovforslaget letter vi grænsehindringen på dette område og sikrer at reglerne inden for rigsfællesskabet spiller sammen med lovforslaget har den enkelte førtidspensionist et forsørgelsesgrundlag mens sagsbehandlingen står på i den tilflyttede del af rigsfællesskabet færøerne og grønland har

som udmønter aftalen og som kan træde i kraft den første januar

tyve det er glædeligt at vi både på færøerne i grønland og i danmark har ordninger som sikrer pensionister et forsørgelsesgrundlag med udmøntningen af de aftalte initiativer sørges der for at ordningerne spiller så godt sammen som muligt for borgerne i hele rigsfællesskabet udmøntningen af initiativerne i fællesudtalelsen ved lovforslag i hver rigsdel er derfor til stor glæde for pensionister på færøerne i grønland og i danmark derfor er det her lovforslag også

af stor betydning for rigsfællesskabet fru aaja chemnitz

i sine ordførerbemærkninger om den her regering havde til hensigt at følge i den

regerings spor for så vidt angår gradvis at lette de grænsehindringer der måtte være imellem rigsfællesskabet og til det kan jeg svare et stort og rungende

hvis der overhovedet har været noget tidspunkt

jeg synes det er helt indlysende at vi i hele rigsfællesskabet er nødt til

for folk der gerne vil tilbyde deres arbejdskraft i forskellige dele af rigsfællesskabet

vil nyde deres otium i forskellige dele af rigsfællesskabet

nødt til at gøre hvad vi kan for at at klippe de hindringer

og knytte hele rigsfællesskabet sammen med de ord vil jeg bare

tak for de indlæg der har været tak for den meget brede

givet udtryk for nogle forskellige spørgsmål af teknisk karakter som vi selvfølgelig også i ministeriet ser frem til at kunne besvare frem mod

som vi jo kommer til at gøre her og sikkert også lidt i fremtiden er der tre spor der er vigtige for os socialdemokrater og som jeg også vil komme ind

vi kan og gerne mere hvis vi

lyst til det jo flere der arbejder længere jo mere har vi til vores alles velfærd

bliver længere tid på arbejdsmarkedet

på pension fordi de har lyst til det fordi de har mulighed for det og fordi de selv mener det er for tidligt at gå af og

ser jeg det kun som en fordel og derfor bifalder

de forslag der blev aftalt med seniorpensionsaftalen fra maj i år som netop fremmer det her

netop drejer sig om at give en større økonomisk fordel til dem som har lyst til at arbejde længere end til pensionsalderen det vil sige at man kan arbejde flere timer inden det får konsekvenser for pensionstillægget

hvis ens samlever eller ægtefælle er pensionist og man gerne selv vil arbejde længere samtidig vil man også her forhøje seniorpræmien og indføre en ny seniorpræmie for dem som arbejder et betydelig antal timer

folkepensionsalderen det andet

også har mulighed for at trække sig værdigt tilbage før deres pensionsalder og her tror jeg det er helt kendt af alle at der arbejdes med at finde den rette model til sådan en løsning i regeringen

er ønsket om at sikre at endnu flere kan arbejde længere end i dag her er det at seniortænketanken netop kan komme med bud på nogle forslag og ideer som kan sikre at dem som i dag ikke kan holde til pensionsalderen

behandle det jeg kalder spor en som er en økonomisk gulerod til dem som gerne vil og kan arbejde længere

det støtter socialdemokratiet og jeg skulle hilse fra alternativet og sige

det er fh’s opfattelse at de i lovforslagets budgetterede midler til seniorpræmie kan anvendes bedre og med større effekt til understøttende initiativer der kan medvirke til at flere kan arbejde indtil pensionsalderen og til initiativer der kan understøtte en gradvis tilbagetrækning fh opfordrer derfor regeringen og forligskredsen til at genoverveje seniorpræmien og i stedet anvende midlerne på tiltag der

følge den her aftale og det holder vi selvfølgelig ved

der er mange ting i den her aftale er rigtig gode men det er også derfor jeg er nødt til at sige til herre karsten hønge at det for mig var vigtigt at pege på de andre spor for det her er ikke nok for os der skal meget mere til for at sikre en ordentlig og god tilbagetrækning og det er derfor vi netop også vil sætte penge af

være med til at kigge på at folk har mulighed for via sporskifteordning eller andet at blive længere på arbejdsmarkedet så nej det her er ikke nok og det tror jeg også man har hørt socialdemokratiet sige gang på gang

ordning der allerede trådte i kraft i juni i år

har brugt en hundrede og halvfjerds million kroner på en præmie som jo har skaffet stort set ingen i arbejde

men igen er jeg bare nødt til at sige at hvis det bare var det eneste

og det kunne godt være at arne snart havde et ønske om at der kom noget konkret

jeg kan bare sige at det her ikke hjælper

derfor er det netop vi går ind og siger at vi gerne vil hjælpe arne og nej vi har ikke

det rette forslag til det nu det kommer så jeg er bare nødt til at sige

det er det vi gerne vil og det er det vi sidder og arbejder med

danskere indbetaler til efterlønnen den hjælper arne tidlig pension som jeg må forstå

borgerlige regering med lars løkke rasmussen i spidsen og hvem det nu var tilbage i nullerne

set forringede efterlønnen ret kraftigt og det vil sige at så har arne ikke de samme muligheder som han havde før i tiden

den aftale er godt og det står der også i vores forståelsespapir men det der mangler

sige i talen jeg kunne se at ordføreren var her så han har nok hørt det vil gerne gentage det det der stod i talen

tilbage på en værdig måde den mulighed er der ikke

den mangler og det var nok også grunden til

ret vigtigt at vi gør det for det er ret vigtigt at vi siger til de mennesker som nu ikke længere har mulighed for efterløn at hvis de har knoklet i mange mange år siden de var sytten år skal der

for en værdig tilbagetrækning og den mulighed vil vi sørge for at give dem vi har ikke modellen nu den kommer

i maj i år med aftalen

sikrer vi at alle danskere hvad end de er tømrer eller teolog kan trække sig tidligere fra arbejdsmarkedet hvis de er nedslidte det er en konkret aftale der giver konkrete forbedringer for danskerne

er jeg også glad for at der fortsat er et flertal bag aftalen så vi nu kan gøre en politisk aftale til lov

gør det mere attraktivt for seniorer at tage en ekstra tørn på arbejdsmarkedet vi forhøjer fradragsbeløbet for arbejdsindkomst så arbejdende seniorer samlet set kan få

lidt for gifte og samlevende seniorer så det bedre kan betale sig at forblive på arbejdsmarkedet vi øger den skattefri seniorpræmie til toogfyrretusind kr så der er en større konkret gevinst ved at tage et ekstra år på arbejdsmarkedet

ordningen udvider vi så det også giver en kontant

man har nået folkepensionsalderen med andre

også som senior det sikrer denne aftale og denne lov og det er venstres ambition at aftalen om seniorpension hurtigst muligt skal blive til virkelighed så danskerne kan få glæde af den jeg håber at vi hurtigst muligt kan få de resterende elementer vedtaget og at vi kan sørge for at sikre at alle danskere kan trække sig hvis de er nedslidte uanset hvilket fag de har beskæftiget sig med det fortjener danskerne og med de ord stemmer venstre for lovforslaget

fra de konservative og sige at de også stemmer for lovforslaget og

de også stemmer for det tidligere behandlede

på pension og trække sig tidligere

af en seniorpension og så bare lige for at tage

kommer direkte fra arbejde nogle kommer fra en førtidspension nogle kommer fra sygedagpenge eller andre

tusind mennesker der kan gå direkte fra arbejde og på pension det her er et spil hvor man bytter ressourcepersoner ud kontanthjælpsmodtagere fleksjobbere og forskellige andre

men det er kun nogle få hundrede om året der kan gå direkte og det er jo derfor socialdemokratiet siger at der er behov for en ordning for dem der har været lang tid på arbejdsmarkedet

løser overhovedet ikke det problem som socialdemokratiet kommer med et forslag til senere

nogen sinde har formastet sig til at at komme med forslag om der hedder det to eller tre år og til en langt lavere ydelse den her ydelse er det der svarer til dagpengeniveauet og det kan man da indtil man når folkepensionsalderen leve af det kan man jo ikke af det forslag

bundfradraget ved arbejdsindkomster når man som pensionist

kontrolleret det er l nitten vi arbejder med

en fortsættelse af det vi fik igennem i finansloven der gjaldt for to tusind og nitten hvor vi hævede bundfradraget op til ethundredetusind kroner ved arbejdsindkomst

i forbindelse med tidligere forslag hvor vi egentlig har lavet

arbejder man har rigtig meget ud af

eller samlevende med en der ikke er pensionist

til at det er noget negativt det her

danske pensionist eller førtidspensionist der er gift eller samlevende

arbejder de får sammenlagt

mere med hjem der er selvfølgelig noget der mangler i det det kan jeg godt se

mange spørgsmål har det indflydelse på boligsikringen hvordan ser det ud med det det vil jeg da bede beskæftigelsesministeren give et svar på på et tidspunkt hvordan ser det

med folks boligsikring for vi ved jo også godt at der er mange der vil sige afskaf den

er målrettet mod det kan jeg også godt se men

nok et dyrt forslag at ændre på men

betyder så også at vi hæver seniorpræmien

det første år man arbejder efter man når folkepensionsalderen det er

tilskyndelse til at arbejde i lovforslaget

arbejder i det andet år det er så der hvor jeg mangler lidt for

adskillige gange også af nogle enkeltpersoner der ved med at spørge ind til det

og allerede er startet på arbejdsmarkedet også kunne få en tilskyndelse

reelle beregninger jeg har hørt

tilskyndelse til at arbejde men de har lige så stor tilskyndelse som årgang fire og halvtreds hvis de tager det andet år så det er nok ministeriets regnedrenge der måske skal kigge på en anden måde der men jeg synes at vi skal være rigtig godt tilfredse

det her forslag det er med tilbagevirkende kraft

og det betyder så at der er rigtig mange der måske først kan se resultatet af at når vi kommer til årsopgørelsen eller der bliver lavet nye beregninger af pension

synes vi skal glæde os over at vi har fået hævet de her satser det er det dansk

har kæmpet for i finansloven

med den gulerod her vi er sikre på at det er det rigtige og det er i hvert fald til gavn for rigtig rigtig mange familier

gift eller samlevende med med en pensionist

på deres samlede beløb at de får mere med hjem

jeg synes det er en god dag som vi i hvert fald i dansk

dansk folkeparti ofte udstiller sig selv som

også repræsenterer den hårdtarbejdende almindelige lønarbejder

det er det ene spørgsmål det andet

ville kunne sende seks hundrede og seks og tredive mennesker i arbejde

på arbejdsmarkedet men det her skal man først og fremmest se som en støtte til de familier

stadig væk arbejder om det er en folkepensionist der arbejder eller det er en der ikke er pensionist som er gift eller samlevende med en folkepensionist eller en førtidspensionist

de familier opleve at de får mere med hjem det er det der har betydet mest

det gælder for mange der er ude på arbejdsmarkedet dem der ikke er pensionister men gift eller samlevende med en pensionist sammenlagt

hvor mange

der er et stigende antal der bliver længere tid på arbejdsmarkedet

de tager et år eller to mere på arbejdsmarkedet

giver den her forhøjelse fra ethundrede og sekstusind kroner til ethundrede og toogtyvetusind kr som jeg lige husker beløbet den del er jo fin nok men jeg spørger ind til præmien hvad er det for nogen mennesker det her hjælper

det virkelig den mest nøjagtige og målrettede måde at bruge de her penge på

medmindre herre karsten hønge mener at en tømrer

det er vi enige om der er er mange der siger

tre år længere på arbejdsmarkedet og samtidig får de opsat pension og kan se at det her en gulerod der betyder noget for familien som helhed det er det som

være økonomisk ansvarlig hvordan i himlens navn undskyld kan

det hænge sammen med at man her vælger at

det viser de beregninger der er lavet altså

hvad gennemsnitsprisen skal være for at sende folk ud på arbejdsmarkedet jeg kan fortælle

for at få et menneske fastholdt på arbejdsmarkedet tohundrede og

marginal betydning for det antal mennesker der er på arbejdsmarkedet

har foreslået tidligere nemlig at vi hæver bundfradraget

ægtefælleafhængigheden det er godt men vi bliver altså nødt til at se på hvad begrundelsen skulle være for at bruge de utrolig mange millioner som der nu ligger i forslaget med en fuld indfasning taler vi altså om at

op over for hinanden men vi kan i hvert fald sige at

personer i arbejde på grund af det altså en gennemsnitspris

for at få folk til at fortsætte på arbejdsmarkedet

sandsynligvis for de grupper der er omfattet af det her er nogle der ofte også har mulighed for at få nedsat arbejdstid timereduktion

reelt på tredive timer om ugen

det er økonomisk uansvarligt

åbnet basaren for gaver til middelklassen og den højere middelklasse vi synes ikke det er den måde man skal bruge pengene på det her lovforslag hjælper

kun i meget lille omfang de mennesker der har haft et langt hårdt arbejdsliv og som kravler de sidste meter frem til deres pensionsalder

så hvad ender det her så med for sf ja vi siger

hvis forligskredsen udvider kredsen til også at omfatte sf

og sige som i alle andre aftaler der er noget der trækker ned og der vil det her med præmien være det der trækker

det med bundfradraget og den mindskede ægtefælleafhængighed der vil være andre dele af forliget som vi kan se positivt på så derfor afhængig af hvordan sfs position bliver i forhold til den fremtidige forligskreds vil vi afgøre hvad vi stemmer hvis det her forslag isoleret set kommer til afstemning uden at sf har fået en

er med i den aftale om ret til

af de partier der følger den nuværende regering at de vil følge den her aftale og er vi enige

lige spole tilbage

isoleret set kommer til afstemning har vi ikke gjort det op endnu og det kan godt ende med at vi undlader at stemme ja jeg

i forbindelse med regeringsdannelsen og det her er jo en del af den samlede aftale om

den samlede aftale om seniorpension med

i det forståelsespapir som herre karsten hønge har

med til at skrive under på så det er jo spændende

det er acceptabelt at sf siger at

en aftale der er lavet separat

det ligger da som et element at vi skal diskutere

at bruge pengene på det vil man jo ofte gøre når man har et forlig så siger man at der er de her dele der gør

at der er de her dele man er imod og ikke bryder sig om men

problematisk det er ikke det med bundfradraget og ikke det med den mindskede ægtefælleafhængighed men det med at man

de her præmier det svarer jo lidt til den diskussion vi havde op til

den ordning der trådte i kraft den første juni

vi ikke være med på altså man har

skal gennemføres for det var jo den aftale som som lå som den tidligere regering sammen

gennemførte og det ligger i forståelsespapiret og så siger herre karsten hønge nej det er vi ikke en del af

sf egentlig har skrevet under på i det forståelsespapir

sagt at den samlede aftale der ligger om seniorførtidspension

det med alle aftaler der er noget der er rigtig godt og

en urimelig eller overdreven brug af penge for at få ganske få i arbejde men den samlede aftale indeholder andre gode ting

der er alt for få mennesker der bliver omfattet af den men

nogle mennesker som ellers ikke ville have fået en hjælpende hånd og det er da bedre end

og halvfjerds million kroner på at få seks

ikke det er en fair måde at bruge pengene på her er situationen

en del af forståelsespapiret og vi har i øvrigt mange gange undervejs sagt at

seniorførtidspension vil vi stemme for vi synes jo det er en forbedring vi synes det er en meget lille forbedring man giver så vidt jeg husker er det en hundrede og syv og tredive mennesker om året i fire år

der kommer fra fuldtidsarbejde men det er da bedre at hjælpe

stemme imod derefter siger man at man vil undlade at stemme

nogen tvivl om det kommer vi ikke til

da fair nok at sige at det her afhænger af hvordan det i øvrigt bliver udlagt alt tyder på at vi kommer til at stemme for men det ændrer da ikke på at vi alle sammen herinde uanset hvad vi stemmer skal være

det er fair at bruge så mange penge på at få så lillebitte en effekt

der ikke har vi har en gruppe af pensionister der sidder rigtig godt i det og det er dejligt men vi har også alt for mange hundredtusinder af pensionister i den helt anden ende der sidder hårdt i det for cirka en år siden

med de løsninger der bliver diskuteret skylder vi at fokusere på dem der har mindst

indkaldt til forhandlinger om det det er regeringen og dansk folkeparti der sidder og forhandler om det her spørgsmål

sluppet ud fra lokalerne er at det er vældig dyrt derfor har vi også appelleret til at man i stedet for

hvor man også giver et løft af nogle af de pensionister der bor i dyre huse på strandvejen og har kapitalpensioner fokuserer på dem der har mindst citat slut hvorfor følger den nuværende socialdemokratiske regering ikke de kloge overvejelser deres tidligere ældreordfører og nuværende socialminister

og man til at lave en skævvridning med de her seniorpræmier

efter at de har nået folkepensionsalderen

at folketinget vedtog økonomiske forbedringer for de pensionister

og nu vil man gøre det samme igen men uden at have noget med til dem der har mindst vi bliver ved med at få at vide at vi skal vente seniorpræmieordningen er en ordning for de borgere

med at arbejde efter at de har nået folkepensionsalderen nu vil man både forhøje

og indføre en ny anden seniorpræmie på femogtyvetusind kroner

arbejder i perioden fra den trettende til den fireogtyvende måned efter at man har nået pensionsalderen og det er altså dem som har arbejdet mindst

blive yderligere forhøjet forhøjelsen af seniorpræmien og den nye anden seniorpræmie skønnes at koste tre hundrede og ni og halvtreds million kroner i

og fem og tyve de større indtægtsfradrag skønnes

hundrede og ni og tredive million kroner i

og fem og tyve i enhedslisten kan vi

af forslaget som giver større ægtefælle og samleveruafhængighed

bakker vi i enhedslisten selvfølgelig op førtidspension

der af fysiske psykiske eller sociale grunde ikke kan arbejde og derfor ikke kan forsørge sig selv lidelser bør ikke kunne gradbøjes økonomisk

det der sker når mennesker der har fået tilkendt en førtidspension som følge af en alvorlig lidelse hvad enten den er

det er vi i enhedslisten imod

der frigør og selvstændiggør det enkelte menneske som vi også ser det her og derfor støtter vi den del af forslaget som giver større fradrag i ægtefællers og samleveres indtægt

os kritisk til at de pensionister der har mindst

ikke på stående fod tilkendegive om vi ender med at stemme

borgerne kan få lov til at beholde lidt flere af deres penge selv og når borgerne kan

man garantere for at nye borgerlige også vil stemme for nu sad vi

også at sige at det er noget af et kludetæppe som når alt kommer til alt er noget politisk makværk hvor man holder borgerne i en spændetrøje

giver dem lidt håndører hist og lidt håndører her for stadig væk at kunne bevare magten herinde i folketinget det er

som frigør borgerne i stedet for at de hele tiden skal kigge på deres selvangivelse de skal hele tiden holde øje det nu er de bliver straffet for at arbejde

synes ikke det er den rigtige løsning

problemstillingen vi har

har endnu ikke set hvad det er for et forslag som kommer fra regeringen vi har sagt gentagne gange vi går konstruktivt til de forhandlinger

vigtigt at vi som samlet folketing

indeholder altså forhøjelse af fradragsbeløbet forhøjelse af fradragsbeløbet i indtægtsgrundlaget for ægtefællers samliv og forhøjelse af den skattefrie

lyder meget simpelt

et kludetæppe som gør at det er meget meget vanskeligt for borgeren

en ny ting som siger at hvis du skal have den her seniorpræmie andet år jamen så er

bureaukrati og bøvlet administration og det er

hele livet således at det ikke er op til politikerne herinde hvornår

vælger at gå på pension men op til dem selv

en hel del spørgsmål der ikke rigtig har så meget med det her lovforslag at gøre men det gør

jeg i hvert fald som både socialdemokratisk beskæftigelsesminister og før almindeligt socialdemokratisk folketingsmedlem har været ualmindelig stolt over

i stand til at løfte den dagsorden den meget meget vigtige dagsorden som vi jo alle sammen diskuterer og nu har diskuteret i hvert fald siden nytårsskiftet nemlig hvordan vi kan gøre noget for at sikre en værdig afslutning på arbejdslivet

dele af aftalen om ret til seniorpension for nedslidte

og vil arbejde en forbedret økonomisk tilskyndelse til at arbejde efter folkepensionsalderen for pensionister som arbejder hæves bundfradraget for personligt arbejde fra ethundredetusinde og otte kroner til ethundrede og toogtyvetusindfire

for dem der vil arbejde i gennemsnit tredive timer eller mere om ugen forhøjes seniorpræmien i år ét efter folkepensionsalderen til toogfyrretusind kroner og der indføres en seniorpræmie i år to efter folkepensionsalderen på femogtyvetusind kroner

lagt op til at seniorpræmien i år to skal følge de samme regler som gælder ved optjening af præmien i år ét endelig vil lovforslaget videreføre og udbygge tilskyndelsen til beskæftigelse for en ikkepensionist som er gift eller samboende med en pensionist det vil ske ved at øge fradraget for den ikkepensionerede ægtefælle eller sambos indtægter alt det er jo det der er det egentlige indhold i dagens lovforslag som er indeholdt i den samlede aftale om

seniorpension afslutningsvis vil jeg

været en hel del debat polemik om man vil i medierne

det her lovforslag er jo det første i en række og som jeg adskillige gange har givet udtryk for både i medierne over for forligskredsen og andre steder

den her regering til hensigt at gennemføre

seniorpension det tager vi det første skridt til i dag med det

at regeringen har til hensigt at indtræde i aftalen om seniorpension

forhindrer regeringens arbejde med forslag om en ret til tidligere tilbagetrækning derudover

der set i forhold til forståelsespapiret

at sf skulle ende med en position

stemmer nej eller undlader at stemme jeg beder ikke om

imod uden at regeringen skulle opfatte det som et løftebrud et forligsbrud

spørgsmål om hvad tolkningen er i det rum man sad i og så videre jeg synes jo

det her lovforslag jeg synes også at sf positivt bør overveje at støtte aftalen omkring seniorpension som jeg mange gange har givet udtryk for ser jeg ikke at aftalen omkring seniorpension

anslået i hvert fald i de tidligere beregninger giver

vejen for at skabe en egentlig ret

men for så vidt angår om sf er forpligtet til også at støtte det

karakter af et juridisk dokument forståelsespapiret

har været mellem partierne som har dannet grundlag for regeringen det er min opfattelse

så er det en opvejning af de samlede argumenter for og imod men bare lige for at slå det helt fast hvis det skulle ende med at sf

partier der bakkede op om det her ud over regeringen og

til gengæld opfordre alle andre partier til både at søge om at blive optaget i forligskredsen hvis der skulle være appetit på det

salig hc hansen der sagde at arbejderbevægelsens styrke jo altid har været at skabe resultater frem for resolutioner og derfor

hele taget altid være at søge resultater uanset

også bakker op om det papir

om et papir der danner rammen om den fællesmængde de partier har i forhold til hvad de accepterer at den nye regering skal føre af politik og det har jo alt andet lige været og det tror jeg kunnet følge med i

et væv af forskellige kompromiser

der står i forståelsespapiret som nogle partier ikke er enige i og der vil være andre ting i forståelsespapiret som andre partier ikke er enige i

har forpligtet sig til og har til hensigt at gennemføre og forståelsespapiret

omfang regeringens hensigter med regeringsarbejdet